anmeldelser social og integrationsministeren lovforslag nummer to og halvfjerds og tre og halvfjerds børne og undervisningsministeren lovforslag nummer fire og halvfjerds og fem og halvfjerds beskæftigelsesministeren lovforslag nummer seks og halvfjerds transportministeren lovforslag nummer syv og halvfjerds og otte og halvfjerds nikolaj villumsen

sophie løhde liselott blixt joachim b olsen

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af

i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget udenrigsministeren og ministeren for by bolig og landdistrikter til udenrigsministeren har jeg noteret foreløbig fem spørgere som jeg håber vi kan nå inden for den første halve time søren pind søren espersen mette bock

følgende rækkefølge flemming damgaard larsen martin henriksen sophie

schack elholm jeg håber at det

partiernes prioriteringer vi så har fanget

på vegne af socialistisk folkeparti om

hvor han gav udtryk for at de sanktioner der var indført dengang betød at magthaverne sad sikkert og uberørt og

udtryk for at de eneste sanktioner man skulle have var ganske få sanktioner rettet mod våben og

søren pind også med sin internationale viden vil være opmærksom på at man formentlig kan

havde vi møde i udenrigsministerkredsen hvor vi lempede og suspenderede sanktioner

burma myanmar det gør vi efter en periode hvor vi

konstatere at de har virket på den måde at styret

større rettigheder til mindretal

man kan også finde eksempler på at de virkede i sydafrika det er jeg helt overbevist om mit synspunkt

meldinger om at den irakiske befolkning blev meget hårdt ramt

deres arbejde så vi var sluppet for den krig der var konsekvensen af det jeg antager at spørgeren også har

nødt til at tvinge iran til forhandlingsbordet for at undgå at iran udvikler sig til en atommagt

der givetvis andre lande i mellemøsten der også vil udvikle sig til atommagter og

er uhensigtsmæssig det samme gør sig gældende

syrien hvor der foregår nogle grove grove

det er vores vurdering både iran og syrien at de sanktioner vi allerede har startet rammer hårdt de gør ondt

kan gennemføre de sanktioner man laver

civilbefolkningen og dem der i dag

vil være særdeles værdsat fra min side hvis hvis udenrigsministeren kan klargøre om jeg skal forstå det han siger som om de talrige og enorme forbrydelser som iraks tidligere diktator begik blandt andet mod kurderne var af en mindre

at herre villy søvndal har en fortrøstning om at de sanktioner der er indledt mod iran kommer til at virke inden for den relativt korte periode som man vurderer der er

om man har andre muligheder i tilfældet irak

våbeninspektioner som fn havde igangsat med svenskeren hans blix som leder de fik ikke lov til

ærgerligt at man på den måde kortsluttede en proces

i tilfældet iran har jeg svært ved at se andre muligheder end sanktionsvåbenet jo der er en anden mulighed nemlig at rasle med våbnene

i tilfældet syrien har jeg ligeledes svært ved at se at vi har andre muligheder end sanktionsvåbenet det der så er afgørende for om det virker tror jeg er to forhold det ene er i hvor høj grad

verden landene samlet om det det der var glædeligt

ved udenrigsministermødet i mandags i bruxelles var at det var et helt

samtlige eu lande der sagde ja til sanktioner

iran og syrien selv om vi godt

at det gjorde ondt på nogle i de lande så det ene forhold

der sådan er en stærk opslutning bag det andet forhold er

oppositionen i syrien hvor det er med til at opmuntre at der er en verden

præsidents udtalelse fra i går aftes hvori den amerikanske præsident nøje understreger at for hans vedkommende er ingen optioner i forhold til at reagere på irans eventuelle atomvåben taget af bordet og skal jeg forstå det sådan

udenrigsministeren ser værre scenarier for sig end det at iran udvikler og har atombomben

sikrer at vi ved hvad det er der sker det er ikke alene min

opfattelse det er en enig kreds af eu udenrigsministre

for eu landene er det afgørende instrument

jeg er stadig væk overbevist om at det er det mest virkningsfulde middel vi har bragt i anvendelse over for iran jeg tror ikke at man skal undervurdere i hvor høj grad

kommer til at gøre rigtig ondt på et land som iran det er mit håb at vi med det kan tvinge dem til forhandlingsbordet og sikre at vi ikke får en

det var at specialstyrkerne kunne komme til at operere som de kunne

for at lægge pres på på gidseltagerne

at presse på for at danske specialstyrker jægerkorpset frømandskorpset som er fuldt ud lige så dygtige som

også kunne deltage i lignende aktioner

derfor var vi meget meget skuffede da da vi pludselig så et telegram her til

hvori udenrigsministeren simpelt hen siger

af til ritzau siger han og nu citerer jeg danmark ønsker ikke at indlede en ny barsk linje med dødelige aktioner over for somaliske gidseltagere det kan godt ske at man har den holdning at danske specialstyrker skal holde sig væk fra sådan noget men det der undrer mig er hvorfor

formiddag og siger højt og helligt i fuld offentlighed til somaliske gidseltagere bare rolig der kommer ikke nogen som helst problemer med danske specialstyrker en ting er at man har holdning at det vil man ikke men er det ikke i virkeligheden at gøre gidslerne en bjørnetjeneste

vi står i den situation at der er en dansk

amerikansk statsborger af helbredsmæssige grunde er det vigtigt at komme den amerikanske statsborger til undsætning og det er derfor amerikanerne vælger at gå ind i en aktion der så lykkes men som ikke er en en nem aktion

er ni dræbte i det her forløb

senere i dag men pointen er bare at man ikke kan slutte

det i alle tilfælde vil være muligt det er såmænd bare det jeg forsøger at gøre

rigtig dum idé det udenrigsministeren har gjort er at han har afvist at den mulighed

i ritzautelegrammet og siger nu her at det har noget med helbredssituationen for

det er jo også en måde at sige på vi angriber kun hvis der er syge gidsler altså jeg forstår ikke hvad årsagen er til at man så klart fra

i skal ikke regne med danske specialstyrker når der sidder gidsler medmindre det er nogle tidsler der er syge og medmindre der gælder ganske særlige omstændigheder

gidslerne og deres pårørende som har været

fordi amerikanerne var villige til

fordi de havde forberedt det

vi fik overstået en gidselsituation

kalundborg der er mange forskellige veje og jeg tror man skal være meget forsigtig med efter den vellykkede aktion i nat

at der er én vej der løser de her problemer

vi skal glæde os over sammen andre gange vil det lykkes

i forhold til for en år

en fjerdedel af det antal gidsler der sad dengang det skyldes jo at ikke alene danmark men hele verdenssamfundet har sat ind

er flådeaktioner vi har absalon og esbern snare der har været der vi har bevæbnede vagter på nogle handelsskibe vi har challengerfly

forhandlingsmuligheden som har været brugt masser af gange hvor de enkelte private virksomheder gør det og så har vi altså også specialstyrkerne

en af mange mange muligheder det jeg anker over er at udenrigsministeren har afskrevet den mulighed jeg vil stille det direkte spørgsmål nu hvor det

vil udenrigsministeren udelukke at danske specialstyrker vil kunne deltage aktivt i en militær aktion for at befri

vil udenrigsministeren udelukke at den mulighed

det må være regeringens afgørende opgave i den her sammenhæng nogle gange i samarbejde med andre lande da er det klart

som jeg nævnte før at der vil være rigtig mange forskellige måder at gøre det på og jeg tror man skal lade være med at udbasunere bestemte veje jeg tror man har brug for rigtig

muligheder for at operere i den situation man nu tilfældigvis er i det har vi tænkt os at gøre det eneste der er

er hvis en dansk regering går ud men det lå heller ikke i

påtager sig ansvaret for at løse den her konflikt for så ved vi godt

dramatisk derfor tror jeg at den her type opgave lige præcis

den type opgave man løser bedst ved det stille diplomati og uden at udbasunere

der for nylig fremkommet en række opsigtsvækkende oplysninger om civile tab i forbindelse

rasmussen udtalt at der ikke er bekræftede oplysninger om civile tab forelagt oplysningerne fra the new

noget tyder på at der har været civile tab og at man dybt beklager ethvert tab af menneskeliv

af civile under nato aktionerne herunder den

involvering i det og

relativt kort tid at afslutte en militær aktion

oplysninger vi har fra nato og andre steder siger at

nødt til at sammenholde to situationer

og den situation hvor nato ikke var gået ind hvis nato ikke var gået ind

at i så fald ville befolkningen i benghazi være blevet udsat for noget voldsomt noget dramatisk noget der ville have kostet rigtig mange menneskeliv det var årsagen til at folketinget i enighed

afstået fra det så jeg tror man må sige der er taget så mange hensyn som man har vurderet

har været og vi glæder os lige som alle andre over den lykkelige udgang når jeg spørger

den danske befolkning og ikke mindst folketinget får reelle oplysninger om

naturligvis klar over at meget detaljerede oplysninger kan være svære at fremskaffe der kan være hensyn der skal tages så man ikke præcis siger hvor de danske styrker har været indsat og så videre det er jeg fuldstændig opmærksom på men jeg er også opmærksom på at

har været med til at træffe beslutningen om at sende danske soldater til libyen

det var en god krig der findes næppe gode krige der kan findes nødvendige krige og der kan findes krige som har en lykkelig udgang ikke desto mindre finder jeg det særdeles væsentligt at vi får et så oplyst grundlag som overhovedet muligt når vi skal vurdere eventuelle fremtidige indsatser jeg vil derfor gerne spørge om det at der nu alligevel foreligger oplysninger om civile tab

giver anledning til at udenrigsministeren kan overveje

de referencer og informationsveje der går fra kampområderne til det danske folketing

gode krige men der findes nødvendige krige jeg er også glad for at

deler den opfattelse at det her var en nødvendig krig for at beskytte

bragte så meget efter min opfattelse

jeg tror sådan set at grunden til at det

høj grad lykkedes som tilfældet var

fået opbygget de nødvendige alliancer med den arabiske liga med de afrikanske lande

synes også at fru mette bock peger på det rigtige problem

være svært at vide med sikkerhed

kan man være sikker på at vi har fået hver eneste oplysning frem

jeg tror altid at der i krige af den her art vil være typer af oplysninger vi ikke får frem det er derfor det er vigtigt at vi har åbne samfund hvor vi får oplysninger ind fra mange forskellige sider både fra nato

er helt afgørende jeg har ikke nogen som helst lyst

fortegnet billede et skønmaleri af

betyder jeg er ikke et sekund i tvivl om at krig har sine omkostninger det er også derfor man skal anvende

kan nære en stor bekymring når man erfarer at den slags oplysninger skal erhverves i

demokrati hvor medlemmerne orienterer sig i danske og internationale medier og hvor vi altid får debatten og det skal vi også have også efter en situation som den her hvordan gik det hvad var godt hvad var skidt

var en fordel for den libyske befolkning

man ikke også skal have et kritisk syn på

nogle informationer vi ikke fik frem og som vi er nødt til at få frem for at få det fulde billede jeg kan love

er det for mig helt afgørende at vi ikke får tegnet et

krig kan være nødvendig men det er svært at betegne noget

det iranske regime rent faktisk ikke retter ind hvis nu det iranske regime fortsætter med at bygge og udvikle de

hvis andre muligheder er udtømt vi var tilbage ved irakkrigen i min debat

det er den ganske store forskel den anden

og der var jeg rigtig glad for at alle eu landene stod sammen sammen

vi ved det gør mest ondt på og den tredje forudsætning er at der er nogle internt i et land at diskutere med der har vi jo tidligere set demokratikræfterne i iran forsøge

vi ved allerede i dag at det gør rigtig ondt på iran

i forhold til hele irans finansielle sektor vi gør det i forhold til hele olie og energisektoren og vi gør det ved at udvide antallet af mennesker der får udrejsetilbud og så videre

vi kan nå rigtig langt med sanktioner også fordi

svært ved at forestille mig nogen lande i den her verden måske med en enkelt

der har en interesse i at iran bliver en

vi ved hvad konsekvensen er nemlig at atomvåben vil sprede sig i hele mellemøsten meget hurtigt så det er derfor eu laver noget som jeg tror

iranerne opfatter som et meget

alligevel ikke ønsker at gå ind og samarbejde hvad er næste skridt

noget igennem det er at overveje om man kan gå endnu videre end det vi gør nu selv om det er lidt svært at se hvor meget videre vi kan gå for

vi går bare rigtig langt med de sanktioner og det er også derfor at der i hele eu kredsen er en tro på at det her lykkes det er

er en overbevisning bredt i udenrigsministerkredsen i eu at med summen af de sanktioner vi nu iværksætter

iranerne tilbage til forhandlingsbordet og også sikre at vi igen får inspektioner ind i iran og man skal huske

hensigten er at vi får sikkerhed for at iran ikke er i gang med

at udvikle nukleare våben og

men jeg mangler et mere konkret svar fra udenrigsministeren

det lød lidt på svaret før som om

indføre yderligere sanktioner mod det iranske regime vel vidende som udenrigsministeren selv har sagt i folketingssalen

yderligere sanktioner ja eller nej hvis de eksisterende ikke virker

i en usa ledet militæraktion

bliver vurderet nødvendigt for at stoppe at iran

det hører man meget lidt når man er sammen med andre europæiske udenrigsministre

er svært at gå begge veje samtidig jeg tror man må vælge

er at gå videre med sanktionerne for

tvinge iran tilbage til forhandlingsbordet det gør vi selvfølgelig fordi vi er overbevist om at de virker når vi ved at allerede i dag bider de sanktioner der er når vi så giver det det voldsomme drej vi gør nu

vi ikke i tvivl om at det her vil være virksomt

så går vi til spørgsmål til ministeren for by bolig og landdistrikter

her i september måned fremsatte

med der hedder aktiv hjælp til yderområderne

sf beskrevet hvor rigtigt det er

bliver renoveret eller

nedrevet for at de ikke skal skæmme landskabet

helt ordret s og sf vil derfor fastholde den nuværende pulje til medfinansiering af kommunernes indsats i forbindelse med opkøb af boliger

bruge penge på at få disse gamle rønner

det åbne land fjernet

fra den tidligere regering og den tidligere regering havde lavet en indsatspulje som var en engangspulje

man kan bruge den vi evaluerer indsatsen således at vi i to tusind og tolv som

derefter ser vi

og man kan sige at den indsatspulje som den tidligere regering vedtog som en engangspulje

ministeren i virkeligheden

sin taletid til at angribe

bruge til noget for dem der skal gå og se på det til hverdag er det meget vigtigt at

man får fjernet disse rønner og det var netop derfor at venstre

allerhårdest berørt af den stigende arbejdsløshed og

også godt at vi synes at det er et problem at der står

gamle rønner som skæmmer landskabet

hvad er det der har ændret sig fra dagen før

flertal har besluttet at hæve skatter og afgifter med

over fem milliard kroner

nedslidte arbejdere

at er usympatisk

mennesker om at blive tre fem år længere

og

by bolig og landdistrikter er af herre

bliver udsat for hetz for racisme og

bliver trængt ud af boligområder det var vollsmose der var fremme som eksempel og

at vide hvad regeringen agter at gøre ved lige præcis det problem man fik

har eksempler på danskere der bliver udsat for racisme fordi de er danskere

tidligere tiders alt for lemfældige udlændingepolitik som har været med til at skabe de her problemer nu giver de resultater som vi

ud i ghettoerne hvornår komer det ud i vollsmose for er behov for mere

et samarbejde med politiet og så i øvrigt sætte ind over

ansvar at sikre at den aftale så bliver udmøntet altså at politiet rent faktisk også kommer derud og er med til at forhindre at de her ting foregår så hvornår kommer de

ud i ghettoområderne det er den ene ting den anden ting er hvilke andre initiativer er de initiativer som ministeren nævner kender vi godt de kører i forvejen hvilke ekstra initiativer agter regeringen

iværksætte med henblik på lige præcis

er kommet frem som et enkelttilfælde går ud over flere forskellige mennesker

er flere enkeltsager der så at sige udgør en helhed det mener jeg faktisk er alvorligt nok til at folketinget og også regeringen bør reagere på det men hvilke initiativer er ud over de ekstra politibetjente og

for eksempel gå med til en handlingsplan som målrettet skal gå efter at holdningsbearbejde de her unge mennesker sådan at vi er sikre på at de forstår at racisme rettet mod danskere

her

i boligsociale indsats

udviklingen i forhold til antallet af skadestuer

i artiklen kan man se at landdistriktsministeren ser med meget stor alvor på udviklingen med

lukninger af skadestuer i en række byer og at man også kerer sig meget om at folk selvfølgelig skal kunne føle sig

deler vi fuldstændig i venstre og jeg kan så forstå på artiklen at ministeren udtaler at det er noget af det man kigger på i regeringen nu her og kommer med nogle konkrete initiativer i forhold til så jeg kunne godt tænke mig at landdistriktsministeren lige redegjorde for hvad det er for nogle konkrete initiativer

og principper for den som samtlige partier her i folketinget har bakket op om men som altså med landdistriktsministerens ord er uhyrlig oven i købet hvis vi tager regionerne er det jo i fire ud af fem at der sidder en socialdemokratisk regionsrådsformand for bordenden så det kunne være at man skulle tale med sine partikolleger om det man synes

nu engang minister for landdistrikterne og når man så også udtaler at det er noget af det man ser på i regeringen og at man vil komme med nogle initiativer så må landdistriktsministeren jo også kunne redegøre her i folketinget for

skal være anderledes end det der er i dag og den udvikling som regionerne har og de initiativer der allerede er sat i søen hvad adskiller sig fra dem hvad er det nye

par udtalelser til til ekstra bladet så man kan sige

man vil gøre ved det at der er nogle borgere der i landdistrikterne føler sig utrygge og ikke bare slynge om sig med udtalelser men det er godt at man nu trækker sin udtalelse her fra folketingssalen om at det var en uhyrlig centralisering tilbage og dermed at ministeren ikke mener hvad han selv siger

spørgsmål om centralisering synes jeg godt nok

i forhold til hvad der skulle være sket af centralisering mig bekendt har kommunalreformen betydet at flere opgaver i dag bliver løst

kan også som minister læse landdistriktsredegørelsen hvoraf det fremgår at hvis

ser på udviklingen i antallet af statslige arbejdspladser sådan set flere der er rykket ud end der er rykket til til hovedstaden

når vi snakker statslige arbejdspladser end ude i de landdistrikter som ministeren er minister for jeg synes bare at når man stiller et konkret spørgsmål på baggrund af en ministers egne udtalelser om at

vil gøre noget ved det så burde det da også være rimeligt at

et konkret eksempel på hvad det er ministeren vil gøre for at der ikke

så stor utryghed i landdistrikterne for så vidt angår

for by bolig og landdistrikter er fra

er vedrørende udkantsdanmark og boliger det dækker jo ministerens område

ikke vil belåne boliger i udkantsdanmark der

i købspris der har vi

den situation at rigtig mange boliger i udkantsdanmark i byerne i vestjylland sønderjylland på lolland falster og sikkert også nogle på fyn i

distrikt er er boliger der

have mere i overskud til børnene og

ikke kan få lån hjem i kreditforeningerne jeg har set

at boligministeren har talt med realkreditrådet og at de skal stå skoleret det er også helt fint men det jeg mangler og det som ministeren sikkert også mangler

vi kan få en eller anden klar melding fra kreditinstitutterne om at de er villige til

ude i landdistrikterne det er jo ikke det men de boliger som velfungerende familier har

godt vedligeholdt men alligevel

bliver nærmest usælgelige hvis man tager et realkreditlån

ti procent realkreditlån kan man jo få til tre en halv procent med de nye lån der er stor forskel

og det belaster

de lavestlønnedes økonomi ekstra hårdt for det er jo mange gange

nogle der måske ikke har de store indtægter der har valgt at bosætte sig ude i en lille landsby

at sige hvad jeg mener om den her situation

at det med at

levetid selvfølgelig skal de ikke tvinges til at sætte midler i faldefærdige rønner som ministeren også

ikke drømme om at forlange men det må også være ret og rimeligt

på dagpenge det er måske deres mulighed for at få egen bolig

straffes på grund af at kreditforeningen siger

nok er mindre værd det er vores sikkerhed det

ikke mere end hvis man køber en bolig til femhundredetusind får lån i banken

helt unik finansieringsinstitution i

at to almindelige mennesker kan erhverve en god ordentlig bolig

det er jo helt fint det jeg håber på

at ministeren når mødet med realkreditrådet og kreditforeningsselskaberne og

så kan få igennem at kreditforeningerne i hvert fald

skrotter den holdning at huse under femhundredetusind

man skal også lige i den forbindelse nu er tiden ved at være udløbet

slut med spørgsmål til ministeren

de ikke låne pengene til det fordi huset er købt

heller ikke låne penge til forbedringer i

kreditforeningen ikke er klar til at se på

huset bliver mere værd det er også et problem som jeg håber ministeren vil rejse over for

vi kan ikke nå mere i spørgetimen i dag vi går til det næste punkt på dagsordenen som er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

kim christiansen er taget tilbage det første spørgsmål er til udenrigsministeren

hvad er udenrigsministerens holdning til den aktuelle sag hvor det danske skib absalon har taget fem og tyve pirater til fange og hvad mener udenrigsministeren om de udfordringer

har været i forbindelse med at få kenya eller andre lande til at overtage den videre proces

en gang fra dansk side har medvirket til at sætte en stopper

piraterne ud for somalias kyst og ikke mindst at vi med absalon s aktion den syvende januar har sikret at fjorten gidsler er blevet frigivet

vendt tilbage til deres familier i henholdsvis iran og pakistan efter nogle hårde måneder i fangenskab med alt hvad det betyder af uvished

at besætningen på absalon fortjener stor ros og anerkendelse for den indsats de

vi har igen vist at danmark gør en forskel i kampen mod pirateri vi bidrager til at farvandene ved afrikas horn og det indiske ocean er sikre og sejlbare for danske og

og til at skabe større sikkerhed og tryghed for de søfolk der i kraft af deres arbejde er særlig udsatte

er med til at mindske antallet af kapringer i regionen

i øjeblikket kun omkring en fjerdedel af hvad det var for et år siden det er et meget stort

og selv om det ikke lykkes desværre at forhindre alle piratangreb

de tal jeg har nævnt her

helt afgørende at vi fortsætter arbejdet med at sikre at de pirater

også bliver retsforfulgt når beviserne er til det

et meget stort arbejde for at sikre at at piraterne bliver retsforfulgt vi har været formand for den juridiske arbejdsgruppe under den internationale kontaktgruppe om pirateri

vi arbejdet aktivt for at få fjernet de juridiske hindringer der er for retsforfølgelse af formodede pirater i øjeblikket sidder mere en tusind pirater fængslet i mere end tyve lande

så er vi i øjeblikket ved at sondere muligheden for at overgive de fem og tyve formodede pirater der er tilbageholdt til et land i regionen det lykkedes faktisk sidste gang i juni måned at få overgivet fire og tyve tilbageholdte til kenya vi prøver at se om vi kan komme endnu videre

at det arbejde absalon yder lokalt

og det er jo ikke mindst godt fordi danmark er en stor søfartsnation der er afhængig af at kunne sejle hele verden rundt på alle verdens have frit og uhindret uhindret men det er

godt tænke mig at spørge udenrigsministeren om det ikke er korrekt forstået at absalon har meget svært ved at komme videre med arbejdet før

et land eller en myndighed der kan tage sig af det videre forløb og alternativet er

i virkeligheden at de bliver sluppet fri og det vil være et utrolig dårligt signal at sende ikke mindst fordi vi jo netop

der er sket senest hvor det er lykkedes

er meget positivt hvad der ikke er positivt er jo så at udenrigsministeren og regeringen tilsyneladende ikke vil gøre tilsvarende for at hjælpe andre

fortsætte det arbejde

vil der blive taget kontakt med andre lande hvis ikke det lykkes med kenya og hvornår er

med tanzania som også ligger forholdsvis tæt på

var et alternativt land til kenya hvis ikke det lykkes med

hinanden også med de svære ting

rigtig god tilgang til verden at

lykkedes det så også i juni måned hvor kenya påtog sig opgaven

henvendt os til andre lande men

derfor er der brug for større kapacitet det er også derfor vi fortsat

at få udbygget de to ting

afsoningskapaciteten en fængselskapacitet og der arbejdede vi også sammen med landene i regionen men når alt det er sagt

det sted hvor vi er i stand til at løse det her og jeg tror at vi alle deler den opfattelse at pirater der er fundet skyldige selvfølgelig

afklaret så synes jeg at det er lidt for tyndt at udenrigsministeren bare siger der arbejdes på det uden at fortælle hvad der der gøres og hvornår der gøres noget for det en kendt sag at en af de ting der har været et problem netop er retsforfølgningen og at

man har måttet løslade pirater

og jeg har nævnt tanzania kan udenrigsministeren sige mere konkret hvad man har tænkt sig at gøre i forhold til tanzania må jeg minde om at danmark jo yder en meget betragtelig bistand

hvis det var den tidligere regering og den tidligere regerings støtteparti der kunne konstatere at

jeg sikker på at man ville have pralet

ret flot at det er lykkedes at nedbringe

skibe der sejler derude og påtager sig opgave som en utrolig slap indsats

flot indsats at det er lykkedes at frigive de gidsler senest som da man hjalp de iranere og pakistanere der var taget til fange

der er langt langt færre gidsler end der var for en år siden og

og så erkende at der er nogle ting der er en smule besværlige i det her område jeg ved ikke hvor meget dansk folkeparti har befundet sig i somalia og nærmeste omegn

i færd med at lave aftaler med nabolandene jeg savner måske bare en enkelt antydning af hvad mere

men vi har været med til at presse den tidligere regering til at

en hel del initiativer blandt andet til at absalon fortsat kunne være i området og yde den fornuftige indsats som udenrigsministeren nu bryster sig

synes ikke på samme måde at socialistisk folkeparti i øvrigt på det tidspunkt var så aktive men

vi kan gøre for at det skib som udenrigsministeren roser for dets indsats og

for dens indsats kan komme videre

en sten i skoen for at man kan komme videre

at udenrigsministeren i og for sig har bekræftet her under spørgetiden

optaget af er om udenrigsministeren kan fortælle hvad der præcis bliver gjort

hedder noget for noget altså det er vel rimeligt nok at vi forlanger noget til gengæld af de lande vi støtter meget kraftigt både med bistand og diplomatisk indsats i forskellige sammenhænge og

er det rigtig slemme nemlig mennesker der er blevet taget som gidsler

tallene det tredje vi gør er at arbejde på at vi kan retsforfølge dem der har vi

kenya seychellerne og mauritius det er de tre der dér er

selvfølgelig vigtigt at sikre en rimelig fordeling af byrderne mellem landene

fortsætter vi med det har vi tænkt os at blive ved med at gøre og så håber jeg også at dansk folkeparti

meget aktivt også internationalt bidrager til en indsats som vi som en meget stor søfartsnation har en meget stor interesse i

af regeringens piratstrategi for at sikre at tilfangetagne pirater

dansk varetægt ikke løslades

et område hvor der vil være behov for en kontinuerlig indsats for at skabe den nødvendige kapacitet

er ingen tvivl om at retsforfølgning er en central udfordring i bestræbelsen på at bekæmpe pirateri danmark bidrager også på flere måder

at sikre at formodede pirater kan retsforfølges vi spiller en central rolle i det internationale samarbejde på det her område det skyldes at vi varetager formandskabet for den juridiske arbejdsgruppe under den internationale kontaktgruppe om pirateri ud for somalias kyst arbejdsgruppen består i øvrigt af repræsentanter fra fem og halvfems lande og organisationer og har under det danske formandskab afholdt ni møder siden to tusind og ni opgaven

at identificere praktiske løsninger på de juridiske udfordringer som bekæmpelse af pirateri indebærer herunder særlig retsforfølgning den juridiske arbejdsgruppe har opnået en række konkrete resultater blandt andet har arbejdsgruppen medvirket til at lette samarbejdet mellem relevante stater om for eksempel bevisindsamling og om udarbejdelse af aftaler om overførsel til retsforfølgning og afsoning det langsigtede mål er at opbygge en kapacitet så landene i regionen på sigt selv er i stand til at håndtere piratudfordringen den primære udfordring ligger lige nu i manglende kapacitet i området ikke så meget i relation til retsforfølgning men navnlig navnlig med hensyn til fængselskapaciteten når lande i regionen i visse tilfælde afviser at modtage pirater til retsforfølgning

at dømte pirater også kan afsone deres straf der derfor er de såkaldte post trial transfer aftaler med somalia det vil sige aftaler om overførsel til afsoning i somalia i somalia efter domfældelse i et andet land et meget vigtigt næste skridt den juridiske arbejdsgruppe arbejder lige nu sammen med andre aktører herunder fn på at sikre betryggende retslige praktiske rammer

på lang sigt jeg er lidt ked af

det konkrete med de fem og tyve

pirater der i øjeblikket opholder sig

på lidt længere sigt ser det ud til at det her lange seje træk

kan have en effekt men man skal godt nok have meget tålmodighed må man så sige

forestillet sig den situation for år tilbage at vi her i to tusind og tolv ville have pirater sejlende rundt et sted i verden med henblik på at

troet på det men virkeligheden er at sådan finder det

krigsskibe moderne indsats fra

vestlige lande

man nødt til ikke bare

tyve procent af fængselspladserne

det må høre op nu bliver i retsforfulgt

i dag er det det man gerne vil

usas side så mit spørgsmål

ud over de ting som

meget tålmodighed for at se virker kunne man for eksempel forestille sig at fn

er at vi i dag har en fjerdedel af de gidsler vi havde for et år siden

hvorfor ikke kvittere for det hvorfor tegne et billede af at der

blandt andet på grund af en dansk indsats er der i dag kun en fjerdedel af de gidsler der var for et år siden blandt andet på grund af en dansk indsats er der i dag tusind fængslede pirater så det er fuldstændig fordrejet at

bare minde om hvad danmark i øvrigt gør

vi er i gang med en række indsatser blandt andet stabiliseringsindsatser kapacitetsopbygning på rets og sikkerhedsområdet støtte til at forøge fængselskapacitet støtte til kystbevogtning i somalia vi gør faktisk noget nogle af pengene henter vi oven i købet fra vores udviklingsbistand

rigtig mange lande der gjorde noget i den størrelsesorden danmark gør

meget positivt menneske og det er vi i øvrigt i dansk folkeparti og

de initiativer i forhold til det lange seje træk vi

i forhold til det korte sigt hvor vi har fem og tyve pirater der i øjeblikket gør at flådeskibet ikke kan komme nogen vegne men men vi har rost at der over et langt sejt træk er blevet færre gidsler vi har ikke rost at udenrigsministeren fraskriver sig muligheden for at befri yderligere danske gidsler ved hjælp af vore specialstyrker der arbejder i området

også være tåbeligt synes vi at man skulle rose en regering der fraskriver sig et vigtigt redskab som i øvrigt har ført til gode resultater men

godt tænke mig at høre udenrigsministeren når nu vi er enige om

selv om der er sket mange gode ting stadig væk har sørøveri piratvirksomhed her i to tusind og tolv på et rimelig højt niveau

i hvert fald ét bestemt sted med et højt niveau

en idé at prøve at nytænke

jeg bad udenrigsministeren forholde sig til at man havde

den fængsling kunne finde sted i øjeblikket mangler man jo præcis den kapacitet

et skib rundt med nogle pirater

at blive angrebet for at vi havde skibe der sejlede rundt med pirater

sejle rundt og ikke alene agere fængsel men også domstol omgivet af

det er en udbygget model af det der sker i øjeblikket

for det andet at gå ind og opbygge kapacitet i samtaler med nabolande ved selv at bygge med den tid det tager et nyt fængsel i somalia for at være sikker på at der er plads til dem i stedet for en udbygget absalonmodel hvor vi bruger vores krigsskibe til at sejle rundt med pirater undskyld mig er det muligt

at man skulle have krigsskibe sejlende rundt med fem og tyve pirater hvorved

egentlig var sat i verden for at udføre i det pågældende område er da helt godnat det er da en molbohistorie nej det som dansk folkeparti siger her er kunne man ikke forestille sig et civilt skib der udelukkende har det formål at man kan

et meget stort antal fængselspladser og hvor der så er militær til stede der selvfølgelig kan holde øje med hvad der foregår opmagasineret i

et fredeligt land som kenya for eksempel

kan aflevere de pirater som de tilfangetager

ligesom at være låst fast i noget eksisterende og noget vedvarende som der godt nok arbejdes med men hvor man skal have meget meget stor tålmodighed og det kræver meget stort engagement overhovedet at bevare tilslutningen til at det danske flådeskib kan være i området det samme er jo tilfældet med de andre lande så derfor

jeg hørte modellen beskrevet sådan at man skal have et skib

et civilt skib der skal omgives af et antal krigsskibe for at passe på nogle pirater

at lave aftaler med nabolande og jeg henviste til at senest i juni måned lavede vi faktisk en aftale med kenya som overtog

vi tidligere er lykkedes med ved at fortsætte vores bestræbelser på at udbygge fængselskapaciteten i selve

vi har valgt og så i øvrigt opfordre det internationale samfund bredt til at deltage i samme omfang som danmark så tror jeg vi kan komme rigtig rigtig langt i forhold til opgaven her

til absalon for det fantastiske arbejde de gør og

det er det rigtige spørgsmål jeg starter med

fynbo foods har meldt ud at de må lukke produktionen eller flytte til udlandet på grund af at sukkerafgiften for dem stiger fra nul

vil skatteministeren være klar til at se på om der kan findes en særlig ordning for den type produktionsvirksomheder

jeg slå fast at der i forbindelse med den kommende udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften

omfatte andre sukkerholdige fødevarer herunder marmelade og syltetøj som fynbo foods producerer ikke vil være tale om en afgiftssats på tre og tyve

nuværende tidspunkt gælder for blandt andet chokolade afgiftssatsen er endnu ikke fastsat for de enkelte varegrupper men den forventes at blive væsentlig lavere og derfor foregår diskussionen på et uoplyst grundlag for det andet

afgiften være den samme for varer som produceres her i landet og som produceres i udlandet med henblik på salg i danmark så fynbo foods vil altså stadig skulle betale afgift af de varer som virksomheden sælger i danmark selv om de vælger at flytte produktionen til udlandet en virksomhed i danmark vil derimod ikke blive belastet af afgift på de varer som eksporteres til udlandet for det tredje har virksomheden mulighed for at overvælte afgiften i prisen på varen så det bliver forbrugeren som kommer til at bære afgiften

denne meromkostning for forbrugeren i form af en højere pris som skal skabe en tilskyndelse til et lidt lavere forbrug af de usunde varer jeg mener på den baggrund ikke at det er relevant at diskutere en særlig ordning for udvalgte produktionsvirksomheder herunder fynbo foods da alle virksomheder som producerer de pågældende varer med henblik på salg i danmark vil være ligestillede i forhold

det her ministeren har sagt

virksomheder i danmark der producerer syltede varer

en væsentlig reduktion det der har været problemet for de her virksomheder

været så meget uafklarethed de har forholdt sig til lovforslaget om sukkerafgiften og

klar udmelding om hvordan de er stillet de har

at vide at det er en afgift der dækker hele varen og

læser lovforslaget hvor de kan se tallene der kommer de her tre

står i lovforslaget

sukkerafgiften sukkerafgiften stiger til tre

de bliver ramt af den afgift

med to hundrede og halvtreds million kroner i afgift hvis det var ud fra

at den bliver væsentlig lavere

det er trods alt en væsentlig forbedring for fynbo foods så vidt jeg husker

der så kunne hjælpe de her virksomheder når de skal til at planlægge

de meget hurtigt kunne få en afklaring på hvor meget

i at der ikke pålægges afgift

det er jo varer som sælges her i danmark uanset om de er produceret i danmark eller importeres fra udenlandske producenter dernæst vil jeg bare i stilfærdighed påpege at der jo netop ikke er fremsat lovforslag vedrørende udvidelse af afgiftsgrundlaget så så derfor

jeg vil igen blot understrege at der vil være tale om en væsentlig lavere afgiftssats men for regeringen har det naturligvis været vigtigt at sikre at den her udvidelse af afgiftsgrundlaget sker på baggrund af en god og grundig dialog med erhvervslivet det er også den som som er i gang og er en af grundene til at vi endnu ikke

konkrete modeller men nu har jeg forhåbentlig opklaret

her at eksportvarer ikke pålægges afgift

fået fat i at de vil blive pålagt den her afgift

reageret spørgsmålet er om det ikke også var en god ting at virksomhederne trods alt

ministeren fik noget viden om hvilke problemer de kunne rende ind i med sådan

man kunne få behandlingen af et afgiftsforslag

de reaktioner der er kommet fra virksomhederne har fået en bedre indsigt i hvordan forholdene er

at der vil ligge noget klart

at det aldrig har været udgangspunktet at den afgiftssats der gælder for slik og chokolade

en udvidelse af afgiftsgrundlaget i chokoladeafgiftsloven det har aldrig været hensigten og det har heller aldrig været kommunikeret som regeringens politik så der må være tale om en misforståelse

fynbo foods og

naturligvis alle henvendelser som vi får fra erhvervslivet med

at tilstræbe en dialog med fødevareproducenterne i forbindelse med

og udviklingsarbejdet med lovforslaget er påbegyndt

vil vi også fremsætte et konkret lovforslag

allerede her i foråret to tusind og tolv

arbejde med fremover det kunne være meget hensigtsmæssigt

er altid usikkert og det

altid skabe en stor

hvordan virksomhederne skal forholde sig hvornår de har noget at rette sig efter allerede med

i dag synes jeg at vi er kommet et stort skridt videre og det skal

i dansk folkeparti så er modstandere af afgiften

rigtige retning at ministeren her erklærer at eksportvarer bliver helt fritaget at man ikke skal regne med nogen afgift

virksomheder der trods alt også har en stor eksport af varer

jeg sådan set enig i at det er efterstræbelsesværdigt

relativt hurtigt men naturligvis også med hensyntagen til at der skal være en ordentlig proces med inddragelse af erhvervslivet så så i i det

vil regeringen naturligvis bestræbe sig på på

at levere hurtigt og også gerne inden for første halvår i to tusind og tolv men jeg vil fortsat understrege at det vil være en målsætning som jo skal vejes op imod

eksportvarer men

er jo tale om en en afgift der gerne skulle tilskynde os alle sammen til at købe

på den måde forbedre

sytten halvfjerds synes jeg at denne diskussion om konsekvenserne for fynbo foods sker på et uoplyst grundlag jeg mener derfor heller ikke at det er relevant at diskutere hvor de ansatte skal gå hen for at få et nyt job for jeg mener ikke at den foreslåede udvidelse

afgiftsgrundlaget i chokoladeafgiftsloven vil medføre at fynbo foods lukker eller

holde fast i at en afgift der bliver pålagt de her produktionsvirksomheder ikke vil koste nogen som helst afskedigelser

skatteministeren også taler om sundhed og grønne job og vi må jo også huske på at hvis man går ind og pålægger en virksomhed en afgift der gør

de ændrer på produktionen og måske skærer ned i antallet af beskæftigede

det er jo netop i udkantsområderne mange af de her produktionsvirksomheder

og det er jo ikke der det sådan lige er oplagt alle de her nye tiltag med

i lige nøjagtig de områder hvor de her mange gange ufaglærte ansatte

har deres gang i virksomhederne det der så også kan undre er at ministeren flere gange har sagt at sundhed kommer forud for job det er

sundhedsskadelige og så skal folk finde job et andet sted

en god sundhed men ingen job eller at man måske kun har levet halvfems år

at årsagen til at at jeg ikke mener at

jo er at deres begrundelse for at flytte produktionen til udlandet hviler på et fejlagtigt grundlag i og med de har forventet at afgiftssatsen skulle være på tre og tyve

per kilo hvilket ikke er tilfældet der

afgifter det vil sige at at afgiftsbelastningen sådan set

jeg gerne slå fast at regeringen rent faktisk er optaget af at skabe job

til ufaglærte det er det der er et omdrejningspunkt for regeringens politik

idé

at man kan skabe flere job ved at pålægge virksomhederne flere og flere afgifter

ikke gør så er spørgsmålet bliver det godkendt i eu

det man eksporterer til et andet eu land

og også praktiske handlinger er at skabe flere arbejdspladser det er derfor at vi gennemfører en kickstart hvor vi fremrykker investeringer det vil skabe nye job allerede i år og også næste år vi ønsker

reformer som fremmer vækst og beskæftigelse i danmark og vi ønsker at understøtte et stærkt erhvervsliv også med industriproduktion blandt andet i udkantsområderne så der skal ikke herske nogen tvivl om

er at skabe nye varige arbejdspladser i danmark

et omdrejningspunkt for regeringens økonomiske politik

og i øvrigt også en afgørende forskel mellem os og den

der er job der forsvinder i en produktion

lever op til ministerens

andre steder som folk så kan få

er den forståelse jeg har fået af det som ministeren siger men var det ikke ret og rimeligt at man så

sikre at man beholder de produktionsvirksomheder vi har

være mere formålstjenligt at se på hvad der kan skabe job i alle

det vil ministeren også sige her men det er ikke alt der er lige

vi fører en vækstfremmende og beskæftigelsesfremmende

den tidligere regering med dansk folkepartis støtte så jo til mens

og halvfjerdstusind arbejdspladser forsvandt ud af landet og det er på tide at gøre op med den udvikling og sikre et stærkt dansk erhvervsliv der

så jeg er helt enig i at man kan lære meget af den tidligere regering om hvad man ikke

angår diskussionen om fynbo foods og

at fynbo foods

har vist sig at basere sig på en helt forkert præmis der er ikke tale om

der er ikke tale om at der bliver afgiftspålæggelse på eksporterede varer der er til gengæld tale om at også importerede varer vil blive afgiftspålagt og logikken lige præcis i forbindelse med den her afgift er jo

håndteret af forbrugerne så så jeg synes ikke der er grundlag for de antydninger

betyder at den nordjyske virksomhed fynbo foods har meddelt at virksomheden lukker eller flytter til udlandet

om de to spørgsmål jeg netop har besvaret

jeg endnu en gang gerne understrege at jeg mener at hele diskussionen om fynbo foods foregår på et uoplyst grundlag virksomheden tror fejlagtigt at det er den gældende sats for chokolade og slik på tre og tyve

der også skal finde anvendelse på marmelade og syltetøj det er imidlertid forkert afgiftssatsen vil blive fastsat i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget som påbegyndes her i januar jeg håber derfor at fynbo foods vil afvente det endelige lovforslag inden den lukker eller flytter til udlandet da den ellers risikerer at træffe beslutningen på et dramatisk forkert grundlag samtidig

også gerne gentage hvad jeg sagde i min besvarelse tidligere nemlig at afgiften vil være den samme for

varer som produceres her i landet og som produceres i udlandet med henblik på salg i danmark fynbo foods vil altså stadig skulle betale afgift af de varer som virksomheden sælger i danmark selv om

vælger at flytte produktionen til udlandet en virksomhed i danmark vil derimod ikke blive belastet

afgift på de varer som eksporteres til udlandet desuden har virksomheden mulighed for at overvælte afgiften i prisen på varen så det bliver forbrugeren som kommer til at bære afgiften og det er jo netop denne meromkostning for forbrugerne i form af højere pris som skal skabe et incitament til lidt lavere forbrug af de usunde fødevarer jeg mener på den baggrund at det må være andre forhold der får fynbo foods til at overveje at lukke eller flytte til udlandet da alle virksomheder som producerer de pågældende varer med henblik på salg i danmark vil være ligestillet i forhold til afgiften

forhåbentlig er der blot tale om en misforståelse fra

skatteministeren og skatteministeriet i i forklaringen på den finanslovaftale som det her er en del af skriver at afgiften på chokolade og sukkervarer med videre udvides til også at omfatte syltetøj marmelade

så er der vel en vis formodning om

skatteministeren siger nu skal stå til troende så mener jeg fald at skatteministeren kunne have

i forhold til den opfattelse som jo ikke bare er fynbo foods opfattelse men jo også

socialdemokratiet som i de nordjyske medier

helt ude i skoven det kan ikke passe det må de gøre noget ved

i dag at skatteministeren vil sige

udvider afgiftsgrundlaget der står ingen steder i det materiale som er kommet fra skatteministeriet at man

at det kunne være interessant om skatteministeren sådan bare

ikke bare er den pågældende virksomhed der åbenbart har misforstået intentionerne fra regeringen og

folketingsmedlemmer fra socialdemokratiet i det nordjyske som

konstruktive forbedringsforslag også af skatteministerens evne til at udtrykke sig krystalklart

har også lejlighed til det i den rigtig gode og konstruktive dialog som jeg som skatteminister har med med de danske fødevareproducenter om det her spørgsmål så jeg er såmænd ikke så bekymret endda men men tak for for de gode råd

til at være krystalklar i sin i sin kommunikation det er naturligvis altid vigtigt i forhold til den fremtidige afgiftssats størrelse

vil jeg sige det på den måde og det synes jeg er ret klart sagt at det vil være en væsentlig lavere

om end om end vi ikke har udtrykt os

er bekendt med de meldinger det har jo også fremgået af

at den pågældende virksomhed er meget bekymret for sin fremtid her i landet og så synes

først er når to folketingsmedlemmer trækker skatteministeren ned i folketingssalen at skatteministeren så kommer på banen med et mere retvisende billede af hvad det er

med en investeringslyst

har gjort bygningerne klar

ikke vil foretage de ekstra investeringer af frygt for konsekvensen

må da være en skatteministers fornemste opgave at få skabt klarhed så virksomhederne ikke skal stå i en

foretage investeringer al skatteministerens tale om vækst og beskæftigelse

bliver jo bare til floskler og ordgejl for når vi og det tror jeg man skal gøre

så er det altså at virksomhederne ikke investerer

at være i konstant dialog med dansk erhvervsliv

helt klare linjer om hvad der er regeringens politik og også af at indgå i en dialog om hvorvidt regeringens skatte

fjerne den bekymring som virksomheden har haft på et fejlagtigt grundlag det er da en god nyhed også at kunne sige ro på der er ingen grund til at

er ingen grund til at overveje at flytte

en misforståelse i forhold til afgiftssatsen det synes jeg da er noget man skal glæde sig over og det er naturligvis også noget jeg gør en dyd ud af at bidrage til

håber også at spørgeren vil bidrage til at

gode nyhed udbredt med lige så stor entusiasme som den

skatteministerens svar for en omgang siden

beregne satsen så synes jeg jo at sundhedsargumentet som man jo forsøger at fremme virker lidt spøjst altså man laver en aftale for at tilvejebringe et bestemt provenu og så må satsen bagefter tilpasses hvis det sundhedsmæssige skulle være bærende havde det vel været helt normal procedure at

en afgift kan

jeg slet ikke i tvivl om men altså jeg er da glad for at det nu står klart at det ikke er sundhedsargumentet der er afgørende for regeringen det afgørende for regeringen er det provenu der skal

den tidligere regering nedsatte altså spørgerens eget parti tog initiativ til at nedsætte rent faktisk anbefalede at at afgiftsgrundlaget i chokoladeafgiftsloven blev udvidet så også andre produkter med højt sukkerindhold blev omfattet

kosten det er faktisk et vigtigt argument

den forebyggende effekt at de usunde fødevarer bliver lidt dyrere så vi alle sammen sådan får en tilskyndelse til at købe lidt færre af dem ikke at vi skal holde

købe lidt færre af de usunde fødevarer

af afgørende betydning for regeringen det har vi været åbne om

den begrundelse den ambition står stadig ved magt

afgiftsstigning dels at sikre en forebyggende effekt i sig selv ved at de usunde fødevarer bliver dyrere dels at sikre et provenu der kan gå til at investere i vores fælles sygehuse i uddannelse og

og vi har også besluttet at udskyde ikrafttrædelsen af forhøjelsen

udskydelsen sker med henblik på at give erhvervene bedre mulighed for at tilrettelægge og gennemføre tilpasninger af deres

ikke oplysninger som gør det muligt at skønne over i hvilket omfang virksomhederne vil gennemføre driftstilpasninger inden afgiften træder i kraft

og der findes ikke datagrundlag der fortæller hvornår sådanne beslutninger træffes endsige eksekveres derfor har regeringen valgt at halvere provenuskønnet for to tusind og tolv

af at indføre en no da den tidligere regering indførte

januar to tusind og ti forventede man et fald i de årlige no

årligt den faktiske udledning i to tusind og ti blev på cirka fem og tredive million kg altså en væsentlig større adfærdseffekt end forventet

lavere provenu

jeg bare sige at det kun vil glæde mig hvis der også denne gang kommer en hurtigere adfærdsreaktion end forudsat det betyder jo at der kommer færre udledninger

mindskes også den farlige luftforurening det vil kun være

tidligere har haft kan konstatere at

den politik den tidligere regering førte var medvirkende til at få nedbragt

ja det er eksistensen af den men bestemt ikke femdoblingen af den det jeg synes der er det

helt afgørende er at

det samme som skatteministeren siger i dag

det så er for nogle økonomiske konsekvenser regeringen forventer ja så er det bare at

forventede skatteministeren et provenu i to tusind og tolv på syv hundrede og tredive million

indføre afgiften seks måneder senere

forventes et provenu på tre hundrede og

ikke sammenhæng mellem de udtalelser der er om at

lejlighed til at omstille sig og så den måde man

det synes jeg bare er stærkt bekymrende

venter så virksomhederne kan omstille sig og så bliver

få en effekt virksomhedernes konkurrenceevne kan forbedres

ikke bliver ændret hvis man skulle levere

indføre afgiften et halvt år senere så skulle man jo

et punkt der samler venstre og regeringen

en afgiftsstigning på

har vi altså lige brug for lidt længere tilpasningstid vi har brug for en periode til at investere i

regeringen så vælger at lytte vælger at imødekomme erhvervslivet vælger at forøge mulighederne for rent faktisk at investere i

forstår jeg ikke hvorfor venstre ikke kvitterer for og imødekommer det uagtet hvad man måtte mene om afgiftsstigningen

på dødsgangen i usa vil påskønne at

høre at erhvervslivet har været begejstret

det er klart at jo længere man kan skubbe ulykkerne foran sig

glæder sig over det ser jeg frem til at

kommer jo alligevel ikke ind til sagens kerne for hvis det skatteministeren siger skulle være sandt så ville skatteministeren jo ikke regne med at

må man jo forvente at der sker en lavere udledning

det samme beløb og så må skatteministeren bare vælge er det tallene der er det afgørende

naturligvis

er at vi fra skatteministeriets side ikke råder over data der kan kvalificere skønnet yderligere

set tale om en helt gængs

så synes jeg at det også ville klæde venstres ordfører

med nogle bud på hvordan vi kan gøre vores alle sammens luft renere

det er jo det den her diskussion handler om den handler om

at venstre kunne tænke sig

på på plads men jeg synes jo

var meget effektfuld den var meget effektfuld

havde en voldsomt stor effekt

er et rigtig godt svar vi har leveret fra venstres side men det er klart at hvis man så femdobler det så er

sekund i tvivl om at skatteministeren får

succes i forhold til at nedbringe no for

det her vil betyde at virksomheder forlader landet og så vil der være

det betyder blot at vi får en større udledning

det vil sige en langt mindre udledning end antaget i første halvår af to tusind og tolv så vil

det er det der er hensigten med forslaget hensigten er ikke at lave besværlige vilkår for dansk erhvervsliv hensigten er ikke at flytte arbejdspladser ud af landet tværtimod vi har en regering som ønsker at styrke optimismen i dansk erhvervsliv og sikre gode vilkår for at drive

også venstre tage alvorligt i stedet for blot at henvise til noget man

luft har den dårlige kvalitet den nu har nu vil vi ikke gøre mere

så det løser sig

hvis betalingsringen får succes med at flytte pendlere fra

sådan som ministeren håber tror ministeren så i virkeligheden ikke at de mange pendlere som i dag vælger bilen fordi det er meget hurtigere end at benytte kollektiv

hvis de fravælger bilen på grund af betalingsringen

fravalg af bilture viser sådan set synes jeg et interessant billede

sig at der er en hel del at vælge

gruppe der vil vælge at lade bilen stå og i stedet for

der vil blive investeret i udbygning af

selvfølgelig efterfølgende i de kommende år

har brug for at bruge vejene

en samfundsmæssig og en personlig værdi i

nogle bedre muligheder for i realiteten langt de fleste så

som jeg vælger at kalde den lyksaligheder i forhold til at mindske biltrafikken og om

at der bliver spildt rigtig mange samfundstimer ved at bilisterne holder i kø når man så blandt andet i jyllands posten den femtende januar kan læse at

vedkommende vil det her betyde en fordobling af rejsetiden hvis de skal stille

bil og bruge den kollektive trafik så er det bare jeg spørger hvad med alle de mange mange mange timer

hvad med alle de timer kunne de ikke have været brugt bedre på arbejdspladsen sådan ud fra en samfundsøkonomisk beregning det er i hvert fald den samme retorik man bruger

rigtig mange som bruger deres bil bruger unødig

kan gøre det her bedre for nogle

et rigtig godt alternativ for andre er

har fortsat brug for bilen det der så gerne skulle komme ud af det

mig overbevist om kommer ud af det er at de der

komme hurtigere frem

mange steder undervejs

er ganske alvorlige problemer på visse tider

siddeplads i myldretiden og det kan man jo så vælge at løse på helt helt andre måder der er blandt

kommunale opgaver man kunne kigge på der med lysregulering og

ikke så meget det vi skal tale om lige nu nu siger ministeren jo selv at det

gået men jeg kan så spørge ministeren ved en anden lejlighed er det her når alt kommer til alt ikke bare en måde for regeringen

løse det reelle problem som mange mennesker

brede aftaler nogle brede forlig for det har man forsømt i den tidligere regering

kunne da være godt hvis ministeren ville lægge handling bag ord

en bred kreds til at diskutere hvordan vi løser

københavn i øvrigt har vi jo nedsat en kommission som sidder og arbejder med de her ting og som kommer med

når man så midt i deres arbejde siger vi har selv fundet en løsning i form af en betalingsmur

titusind bilister det et dejligt rundt tal som vælger at lade bilen stå

time om aftenen nu skal de med den kollektive trafik og i stedet for skal de bruge to timer hver vej

bedre

trængselsproblemerne i og omkring københavn som tidsmæssigt og økonomisk

rejsetid på en time tror jeg ikke vil

at gøre det her nemmere

til en fornuftig station og så komme videre ind til

investeret ret mange penge i og omkring storkøbenhavn

stillet til transportministeren af herre

til og frakørselsramper til vestmotorvejen ved vemmedrup således at trafikafviklingen i området omkring bjæverskov og vemmedrup optimeres og at trafikken ledes uden om den stærkt trafikbelastede landsby

vejen gennem lellinge for at komme til sydmotorvejen hvor der er adgang

tusind og ni som er indgået mellem den nuværende regering og oppositionen minus enhedslisten

er sikret mulighed for et eventuelt fremtidigt østligt rampeanlæg

øvrigt enig i at vi hele tiden skal sikre god mobilitet og tilgængelighed og dermed en effektiv og udbygget

til lokale initiativer

her og nu tages et

som både regeringspartierne og mit parti venstre er en del af men det jeg meget gerne vil have frem er om

at forberede beslutningsgrundlaget

lave disse til og frakørselsramper ved vemmedrup således at

højt op på prioriteringslisten

det han havde stor indflydelse

til at sige at jeg hver dag næsten møder mange borgmestre fra hele landet som har en række ønsker om at forbedre infrastrukturen og det vil jeg

at man er lidt ærlig om hvad den økonomiske situation er og derfor

og love nogle beboergrupper at det er inden for nem rækkevidde

de sparede minutter der vil

af der er store muligheder for at

tilgodese en meget stor gruppe pendlere plus at man

de mange borgere der bor i landsbyen lellinge

set meget gerne gentage mit svar hvis jeg kan være med til at løse problemer ude

præcisere over for at der er nogle økonomiske udfordringer som gør at de tider hvor man kan love at man får løst alle problemer desværre ikke er til stede

vi kan drille hinanden med det ene og det andet for for dem er

de skal have tingene til at fungere

kan komme på arbejde og også leve et liv hvor

den megen trafik der er igennem lellinge

så vil jeg høre ministeren om ministeren ikke mener at det er rimeligt at man optimerer den

jeg bestemt heller ikke undervurderer problemet

jo masser af eksempler på jeg står måske bare her og

realiteten ikke er sket så siger

problemer der er rundtomkring i danmark men at jeg tror

larsen er jo en central trafikpolitiker i

at betalingsringen reelt medfører skat

og er en skjult brugerbetaling på

kører eller bliver kørt af pårørende til undersøgelse behandling kontrol og efterbehandling på rigshospitalet de øvrige hospitaler i københavn

med trængselsafgiften

de er nødt til at få behandling på rigshospitalet

blev meget klogere det er jo således at det for disse mennesker

undersøgelse og kontrol efterbehandles

for at køre igennem betalingsringen

disse patienter blev undtaget ved den betalingsring som

skulle vægtafgift benzinafgifter og alle mulige andre afgifter jeg må sige at

til at tage ind til det hospital i danmark

stiller til rådighed disse mennesker kan jo ikke

en ekstraskat der kommer på den behandling

afgiftsstrukturen bliver sammensat og

i en ekstraordinær vanskelig situation

betale det her sådan er det men det kommer lidt an på hvordan det bliver indrettet hvor meget det kommer til at

jeg synes

et eksempel på at betalingsringen

vil fremture med den og ikke engang

her til sidst spørge ministeren vil ministeren personligt arbejde for i det arbejde der nu skal foregå i regeringen

ellevte det er til transportministeren og det er

fredensborg slangerup ganløse nødebo

over i den kollektive transport hvor rejsetiden med kollektiv transport

men det der så er håbet er selvfølgelig

i omegnen af ellevetusind kroner jeg er ikke sikker på at der er ret mange borgere der synes at det er nogen særlig god handel men jeg synes grundlæggende at det er trist at ministeren ikke vil garantere at betalingsmuren ikke vil forøge den samlede rejsetid for pendlerne fra en lang række af de nordsjællandske byer når nu flere af dem vil blive tvunget over i den kollektive trafik fordi den her regering er så voldsomt optaget af hvordan man kan hive endnu flere penge op af skatteborgernes lommer fælles for alle eksemplerne som jeg nævnte med pendlerne fra ølstykke helsinge skævinge og

end hvis de tog bilen

også mange der føler at de ikke har noget alternativ til at skulle tage bilen ligesom der nok også sidder en hel del familier som synes at de vil få svært ved at skulle betale den gedigne ekstraregning som regeringen vil påføre borgerne med betalingsringen og derfor vil blive tvunget over i den kollektive transport

godt tænke mig at høre hvordan ministeren forholder sig til at det vil tage over dobbelt så lang tid eller det der svarer til en stigning på mellem en hundrede og femten

for personer bosat i ganløse eller i nøddebo hvis der indføres en betalingsring og de pågældende ikke længere har råd til at betale den afgift som regeringen vil kræve for sin betalingsring og dermed flytter over i den kollektive trafik som ministeren ønsker det synes ministeren

stigning på en hundrede og fem og tredive procent

udtryk for en tidsbesparelse for borgerne

meget mere præcist kan gå ind og imødegå

storkøbenhavn der må jeg sige at

geografi tilsiger mig at de mennesker som

benytter er der meget ofte også omtale

en ulidelig situation i rigtig mange områder i dag hvor mennesker bruger rigtig meget tid

vi har jo lavet en beregning som lidt afhængig af

med omkring sekstentusind timer om dagen som bliver frigjort

kollektive transport på for eksempel

søtoftparken otte i ganløse og skal ind til rådhuspladsen

i omegnen af fem og tredive

en stigning på en hundrede og femten procent

at ministeren må begynde at forholde sig til

et alternativ til bilen og som derfor er nødt til at tage

jeg fuldstændig enig i men kan ministeren så ikke forklare hvorfor præmien til dem der

ikke har andre muligheder end at tage bilen er en regning

alternative løsninger

så får nogle ganske alvorlige problemer

til en trængselsafgift

disse næsten seks hundrede eksperter på her område

der er nogle ganske alvorlige problemer hvor

derfor er det jo lidt bemærkelsesværdigt at man negligerer det forhold

at der er nogen der bor nogle steder i det her samfund hvor der ikke lige ligger et busstoppested eller en s togs station rundt om hjørnet men

på ministeren at han ikke er meget for at forholde sig til det faktum at er en lang række borgere fra de byer jeg bare har nævnt i dag som konkrete eksempler fra nordsjælland

dobbelt så lang tid på at komme til og fra arbejde

for eksempel ikke har råd til at betale for regeringens massive afgifter for at køre igennem betalingsringen men men det er beklageligt at man ikke vil forholde sig til nogen konkrete eksempler fra virkelighedens verden så jeg vil

overordnet spørgsmål

færre skal holde i kø selv om det de vinder er sådan et par minutter men det taler vi ikke om

vundet noget tid så færre holder i kø kan ministeren så ikke oplyse

for alle borgere lige omkring hovedstadsområdet

næsten en uges arbejde

hvis der ikke bliver gjort et eller andet

venstre vil gøre for

kan se hvordan trafiksituationen udvikler sig måned for måned og

det forsøger den her regering rent faktisk

bomme eller noget der bliver tale om nogle installationer som kan sammenlignes

passere en trængselsring

set kun at gentage at

på at en trængselsafgift vil betyde to ting nemlig at vi får et bedre

ministeren har sørget for at der nu er blevet offentliggjort en rapport fra vejdirektoratet som viser at effekten for den enkelte pendler for eksempel fra en række af de her nordsjællandske

er uhyre begrænset i myldretiden mellem klokken syv og otte om morgenen sparer den enkelte tre minutter på en tur fra hillerød til københavns rådhusplads fire minutter fra

og hele fem minutter fra helsingør til rådhuspladsen for bare at nævne et par eksempler med en pris på fem og tyve kroner per

svarer det i de nævnte tilfælde til at man skal betale fem kroner per vundet minut det er simpelt hen belønningen fra regeringen til dem der fortsat må være på vejene

af ellevetusind kroner for at få frigjort de her tre fire minutter kan ministeren ikke forstå at det forekommer en anelse urimeligt at nogle mennesker som ikke bor i nærheden af kollektiv transport skal betale ellevetusind kroner eller det der ligner om året fordi de ikke har noget alternativ i form af at kunne benytte den kollektive transport

de bor langt væk fra den er ellevetusind kroner så en rimelig regning

er jo nogle som på mange strækninger er betydelig bedre end når

omkring storkøbenhavn har reduceret trængselen med syv tusind timer trængselsringen trængselsafgiften vil reducere det

sandheden er

synes er transportministeren værdigt altså fair nok at

til tallene det kunne være rart hvis ministeren

jeg læst op fra en rapport som viser at hvis man laver den her betalingsring

giver det en besparelse på et par minutter

selvfølgelig minutter er da også dejlige jeg tror bare

for at spare tre minutter dagligt men det er bare en betragtning men jeg forholder mig bare også til at der er en gruppe af borgere som ikke har noget alternativ til deres bil og dermed ikke bare kan hoppe over i den kollektive transport men det må man jo så forstå at

mener ministeren at man bare skal have en bil

til stationen og så skal den stå og hygge sig der og derefter

skal man så tage den kollektive transport ind og dermed betale flere gange

jeg synes det er rimeligt også at se på

som ikke bare uden videre har mulighed for at betale de her mange tusinde kroner som regeringen synes

hoste op med derfor er det også at jeg nævner de her konkrete eksempler

at hvis man skal flytte sig fra bil til kollektiv transport i en række af de områder som ikke har nogen let adgang til kollektiv transport så betyder det en markant længere rejsetid til og fra arbejde jeg nævnte eksempler på en stigning i procent på en hundrede og fem og tredive derfor kan man også spørge hvor mange busser og ekstra tog og andet vil ministeren garantere

der kommer i de pågældende byer som er blevet nævnt for det må jo være forudsætningen for at der rent faktisk foreligger det her alternativ som ministeren taler så meget om

den holdning venstre deler

når vi bygger nye motorveje og det er dog trods alt en ny politisk melding fra partiet venstre vil

har brug for at tage deres bil og dem

om der vil blive investeret i er eksempelvis parkeringsanlæg omkring stationerne

er at man så kan tage sin bil hen til en s togs station eller en anden stationstype eller transportmulighed hvor der så

mulighed for at samle parkeringsafgifter og billetter som mange synes

nogle muligheder for at investere nogle penge i infrastruktur i og omkring

komme i nærheden af og vi får mulighed for at sikre mindre trængsel på vejene det er to formål som jeg tror er fuldstændig afgørende

det tror jeg godt ministeren kender jeg nævner det her bare som et eksempel

det eneste argument der er tilbage for betalingsringen efter at alle andre argumenter er faldet fra hinanden i form af miljøgevinster og

der var kommet flere biler og det var der så ikke alligevel og så

er faldet fra hinanden så har man så det her ene argument tilbage at holde sig til

tid som det giver i forhold til betalingsringen

set bare at fremhæve over for ministeren

som er nødt til at have deres bil uanset om de vil det eller ej fordi

at de kan få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen er svaret fra regeringen så virkelig i ramme alvor at familien først skal bruge penge på fortsat at have en bil så skal de derefter tage bilen til den nærmeste station stille den i ministerens nye smarte park

anlæg eller hvor ministeren nu forestiller sig at bilerne skal stå som ikke er bygget endnu

skal de så betale for at tage toget ind til hovedstaden og arbejde og samme tur tilbage det er jo altså unægtelig meget store ekstraudgifter for den enkelte familie så jeg får næsten lyst til at spørge ministeren om ministeren bare synes

skulle betale det her fremadrettet for at kunne komme igennem

og endelig vil jeg gerne sige at der vil blive mange forskellige muligheder her for at kunne gøre det på en anderledes og mere effektiv måde jeg synes da ikke

sige at man har brug for sin bil om morgenen til børn eller andre ting og så kan man på en fornuftig måde komme til et sted

af fru anni matthiesen

at de gymnasiale ungdomsuddannelser er nødsaget til

investere i nye lokaler

det nye klasseloft på maksimum otte og tyve elever på trods af at statistikken viser at ungdomsårgangene bliver mindre efter 2012

at aktiviteten på de gymnasiale uddannelser forventes at toppe i perioden fra to tusind og tretten til

faldende ungdomsårgange betyde at aktiviteten falder

klasseloft på otte og tyve elever i klasserne i de gymnasiale uddannelser vil øge presset på nogle uddannelsesinstitutioners kapacitet alt efter hvor de ligger det er noget som regeringen og enhedslisten er opmærksomme på og derfor har vi i vores aftale om udmøntningen af klasseloftet peget på en række løsninger som jeg vil ridse op i områder hvor pladsproblemerne er størst og det er især i hovedstadsområdet

gymnasier som har flere ansøgere end der er plads til kan leje

en anden model kan være en lejeaftale med andre skoleformer med ledig kapacitet

erhvervsskoler det ved vi også

i områder med særlig store varige kapacitetsproblemer kan man forestille sig at eksisterende gymnasier opretter nye afdelinger vi har ud over den eksisterende pulje til kapacitetsudvidelse som er på to hundrede million

yderligere en pulje på tyve million kroner til støtte for kapacitetsudvidelse på de erhvervsgymnasiale uddannelser med særlige behov det vil sige skoler som af forskellige grunde kan få økonomiske udfordringer som følge af indførelse af klasseloftet så de tyve million kroner kommer ekstra til de erhvervsgymnasiale uddannelser man kan sige at den udfordring der handler om at tilpasse kapaciteten ikke

mere presserende i forbindelse med det fleksible klasseloft

allerede i forbindelse med at gymnasierne

overtog jeg kan se at

jeg har overskredet tiden men jeg håber at der bliver fulgt op på det

videre ind på det der er del teknik i det men vi tager det i næste runde

ur men det går alligevel så er det fru

ministeren og jeg optaget af at vi nu også får anvendt vore ressourcer på den

gerne høre om ministeren ikke kan se at der er en fare for at vi jo egentlig nu får investeret i nogle nye klasselokaler

som inden længe jo så igen vil komme til at stå tomme netop på baggrund af at

en række muligheder allerede i dag man kan leje lokalerne man kan opsætte pavilloner man kan lave en aftale

en erhvervsskole og på den måde udvide kapaciteten midlertidigt det er der allerede nogle der har benyttet sig af og det kan man også gøre fremover men der vil være steder hvor der er brug for en varig kapacitetsudvidelse det er derfor at det er en vifte af initiativer vi har sat

i gang som en udløber af aftalen mellem regeringen og enhedslisten derfor vil jeg lige

som så topper for nogle områder men vi ved bare at

det har hele tiden været meningen at gymnasierne skulle finansiere midlertidige behov for kapacitetsudvidelse via deres taxameterbevillinger

derfor der følger et fuldt taxameter per elev så man har en mulighed for også i perioder at sige at

er vi nødt til at leje os ind eller hvad man nu kan gøre midlertidigt det princip gælder stadig også selv om der er indført et fleksibelt klasseloft

gymnasierne har overtaget deres bygninger ud fra en såkaldt betalings nå det tager vi så i næste runde jeg er ked af det er meget teknik

er bekymrede i forhold til egentlig

blive udsultet på baggrund af netop det med med klasseloftet de

de store byer nu nu får bygget nye lokaler og

over de små gymnasier i yderområderne er det en bekymring som ministeren også

tilladelse til at der bliver oprettet nogle nye hf klasser

ellers kan vi jo risikere at nogle som har et relativt lille elevgrundlag men som ligger et sted hvor

faktisk ikke har elever nok til at kunne gennemføre det for resten så den

det vi jo har gjort i forbindelse med det fleksible klasseloft er at vi har sagt at det i forhold til nogle af yderområderne er muligt at søge dispensation fra det midlertidige klasseloft hvis det er velbegrundet

hvorfor man skal gøre det af hensyn til at det er et yderområde så kan man søge om en dispensation

gymnasiet så får med er at hvis der kommer flere elever end de otte og tyve følger der penge med

undervisningsandel med sig også selv om man går over

alt efter om vi snakker yderområder eller vi snakker om nogle af de store byer hvor der

en del som gav udtryk for deres bekymring

yderområderne i en negativ retning altså at der er en fare for at de bliver udsultet på grund af det her

det går med gennemførelsen af det fleksible klasseloft blandt andet for at følge hvad det er der kommer til at ske i yderområderne derudover

indføre såkaldte sociale taxametre men også taxametre hvor man tager hensyn til det geografiske område

vi er meget opmærksomme på at vi skal finde nogle forskellige løsninger for at vi dækker hele danmark med gode ungdomsuddannelsestilbud så ja vi er opmærksomme på det og vi følger det tæt

slut på spørgsmål trettende det sidste spørgsmål på dagsordenen er er stillet til kulturministeren af herre alex ahrendtsen fra

kan ministeren forklare hvorfor han i første omgang anså anstødelige bemærkninger ytret under en fodboldkamp for finker som røg af panden for derefter at lægge voldsomt afstand til sine egne

og homofobi jeg er i mit arbejde gennem mange år gået op imod hadefulde udtalelser og den linje fortsætter jeg som minister som sagt er racisme og homofobi

kan forstå at man nogle gange kan sige noget som man efterfølgende fortryder

herhjemme har spillerforeningen gennem flere år

det røde kort et stærkt tiltag som jeg

musikken skal spille og at vi ikke vil finde os i de ting vi skal kort sagt behandle hinanden ordentligt

nu er jeg selv homo og jeg har selv venner der kommer til at sige noget som kunne

men som aldrig har været ment som homofobi

der er plads til

har jo altid stået for en idealisme hvor det har været svært

nogle ting der er dumme vi er jo alle sammen enige om at racismen skal bekæmpes

at gøre en fodboldkamp til en sag for domstolene

om den nultolerancepolitik

til omverdenen og over for spillerne at racisme og homofobi i

end kommer til udtryk er

klart at vi bakker op om

hvor vi vil diskutere hvordan vi bakker vores dommere op

står ude på banen og skal vurdere

skal dømmes ude have karantæne et cetera der vil altid være en personlig vurdering i den konkrete situation og det er der stor forståelse for og

hele vejen rundt

ikke skal se den der menneskeretsdyrkelse som vi hidtil har set

for eksempel har man jo valgt at ville bruge ti million kroner ekstra på menneskerettigheder altså næsten en fordobling skal jeg forstå det på den måde at

til livet og politikken så det hele ikke bare skal styres af konventioner og fn og

dog alligevel sige at institutionen i mine øjne løfter en meget meget afgørende opgave

vigtigt når man kigger på de her spørgsmål er

til nogle holdningskampagner

italesætter de her problemer og der er jo problemer specielt inden for de maskuline holdsporter i forhold til racisme og homofobi

skal man ikke underspille i den her sammenhæng og jeg ved jo at

agf er gået op imod racisme både

skal gå op imod racisme uanset hvilken form den har